folketingsgruppe har meddelt mig at den har udpeget medlem af folketinget pernille rosenkrantz theil som stedfortræder for statsrevisor for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for medlem af folketinget henrik